hans kristian skibby joachim b olsen

sager vil fremgå af folketingstidende

blev glad da jeg læste artiklen i ekstra bladet det er ikke hver dag vi bliver glade når vi læser ekstra bladet men

det var rigtig godt at kunne konstatere at

se på om man kan forbedre beskæftigelsesindsatsen og så bruge de penge som

kan skabe nogle flere private arbejdspladser den bevægelse synes jeg

mangle opbakning fra venstres side

ikke komme bag på ministeren at vi selvfølgelig bakker op

alt jo tyder på i og med at avisen har kunnet fremlægge tabeller og sådan det jo ikke noget man bare lige

mange mennesker der bliver ramt af arbejdsløshed i danmark

kommer i arbejde af egen kraft og det er positivt

dem der måske har forældede kompetencer dem der er blevet ramt særlig hårdt af krisen

en uddannelse dengang de var unge

skattelettelser til virksomhederne altså så vi kan få nogle flere private arbejdspladser

set i al sin enkelhed det jeg spørger ministeren om i dag og når jeg så kan se at det har været til behandling i økonomiudvalget

jo ganske mange år til at sikre at det kom til at ske

man så at bruge

substansbidrag til hvordan vi sikrer

på at sikre en bedre indsats for eksempel på uddannelsesområdet over for unge

uddannelse men også for at sikre et begyndende opgør med den passivkultur der tidligere har hersket på

de midler der blev frigjort der

at der bliver skabt flere private arbejdspladser og

midler det frigør når vi lykkes med den manøvre kan man fint bruge til andre formål og det gjorde vi også sidste forår men jeg tror bare

for venstres politiske ordfører at vide at

til den anden sparede en masse penge kontanthjælpsreformen

forbedre beskæftigelsessystemet nu

noget af sidste år nemlig at forsøge at få

gjort beskæftigelsessystemet bedre de penge man så får ud af det kunne man jo bruge til at lette selskabsskatten så vi kunne skabe nogle flere private arbejdspladser det synes jeg og det synes venstre er en fremkommelig vej

jo ministeren der sidder med nøglen og derfor vil jeg

set bare høre om det er en nøgle ministeren agter

sikre at mennesker skal have en mere stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet

flytte unge fra kontanthjælp ud i ufaglært arbejde

har man så forsøgt igennem mange år uden de helt store resultater

på selskabsskattelettelser i stedet for

om ministeren synes at det kunne være en farbar vej at vi forbedrede beskæftigelsessystemet sammen i de forhandlinger som vi

snart skal i gang med og at vi så bruger pengene til at lette skatterne for virksomhederne så man kan få skabt nogle flere private arbejdspladser til gavn for både ufaglærte og faglærte unge og gamle

synes det giver rigtig god mening at vores unge kontanthjælpsmodtagere skal i gang med uddannelse i stedet for at være på kontanthjælp

for at flytte pengene væk vi har lavet nogle ændringer på ydelsesområdet og ja er nogle mennesker der bliver hårdt ramt af det

penge til at investere i menneskers fremtid

end at køre videre med de gamle regler derfor synes jeg stadig væk at

var en ualmindelig klog beslutning

i styringsudvalget i kommissoriet for styringsudvalget står der at udvalget skal overveje at komme med eventuelle forslag til en omlægning af statens tilskud til folkekirken udvalgets betænkning blev offentliggjort i sidste uge og samtidig sendt i høring frem til udgangen af maj i år og det fremgår af betænkningen om folkekirkens styre at der i udvalget er forskellige holdninger til spørgsmålet om hvorvidt statens støtte skal omlægges til et bloktilskud et flertal på elleve medlemmer anbefaler

omlægning som sagt er betænkningen nu sendt i høring og når den høring er afsluttet vil jeg indlede de politiske forhandlinger med alle folketingets partier jeg vil derfor ikke på nuværende tidspunkt konkludere noget om resultatet

det man gør og som jeg synes er dybt problematisk jeg mener faktisk det er noget af en katastrofe hvis det sker

tager de penge som er ude i sognene dem flytter man så ind i et

kirkeråd så de kommer til at bestemme over pengene og det

vores folkekirke er netop bygget op på

for kirkeforfatning og måske kirkeråd

men kan kan kirkeministeren se at der er en problemstilling som er værd at overveje

har nogle holdninger til hvordan folkekirken skal se ud også med hensyn til økonomi eller er det bare sådan et eksperiment hvor man

en form for pejlemærke i forhold til hvor regeringen er er på vej hen eller hvorfor man overhovedet har har nedsat den her kommission og hvorfor det er bragt i spil

at der skulle udformes en lov der skulle bestemme formerne og grænserne for den medvirken som kirkesamfundet selv bør have ved sammes bestyrelse ideen om en øget indflydelse på folkekirken som reguleres ved lov

har faktisk været med lige siden grundloven kom første gang i atten ni og fyrre

personligt meget optaget af uanset om vi sidder i regering eller ej

for mig med min historiske interesse at man burde svare på den opfordring som er i § seks og tres det er baggrunden for at jeg blandt andet

og skal varetage opgaven med at forvalte den

baggrund af styringsudvalgets arbejde og samarbejde med partierne i folketinget jo ikke regeringen der beslutter noget selv her

der blev det praktiske udkomme af

det var jo at man fandt ud af at man ikke ville have en kirkeforfatning og ikke ville have et kirkeråd og så tolkede paragraffen på den måde at kirkens forfatning det vil sige dens love ordnes ved lov

om den her paragraf heller ikke i annalerne det er faktisk svært at få øje på

former historien det sådan at vi faktisk ud fra en almindelig sædvane og praksis med den ramme

får en af

det er så også derfor jeg synes at det vil være utrolig sørgeligt

en paragraf i grundloven som ikke ret mange i hvert fald da den blev udformet har tillagt

ligesom pludselig bliver

der har været styrken i den folkekirkeordning vi har og så

blæse på den her § seks og tres

det spørgsmål den stiller har været ret vigtigt at få besvaret i hvert fald ikke for dem der lavede

en kommission de vil heller ikke sidde i et kirkeråd det vil være de her kirkelige aktivister

det siger jo lidt om hvad det er for en diskussion vi har nemlig om folkekirken

tager sit udgangspunkt i sognet eller er det

kirke som har en kirkelig elite der utrolig gerne altid gerne har villet sætte sig på folkekirken

bare konstatere at det altså er kirkeråd der så lige pludselig selv om det er noget der kaldes indre anliggender har fundet anledning til at udtale sig om politiske emner fordi man dækker det ind under

norske kirkeråd gik ud og udtalte sig om hvor man så fandt nogle henvisninger i bibelen til jerusalem jerusalem og så sagde man at det var det samme og det var så kirkens indre anliggender

modsatte opfattelse og gøre som kirkeministeren synes jeg synes

meget fint tegnet instrument som i virkeligheden giver os nogle muligheder for at

småøer og i anerkendelse af de udfordringer indgik regeringen

og enhedslisten i to tusind og tolv en aftale om justering af udligningssystemet der hører under indenrigs og økonomiministerens ansvarsområde justeringen indebærer en udligning i

til rammerne og den betyder at der

kroner fra de større byer til kommunerne i land og yderområderne i justeringen indgår samtidig at kommuner med mindre øer faktisk med virkning fra to tusind og fjorten får fem million kroner ekstra i det der hedder § tyve tilskud nemlig færgetilskuddet og i to tusind og fjorten er der med § tyve tilskuddet givet en hundrede og seks million kroner til kommuner med mindre øer aftalen giver et løft til småøerne og det er regeringens opfattelse at vi på den måde har nået et meget fornuftigt niveau

tilskud til kommuner med mindre øer derudover sikrer vi via den særlige økortordning gratis person cykel og invalidetransport til småøerne med færgeforbindelse i to tusind og tretten blev der udbetalt otte

den her ordning og den her ordning understøtter i høj grad dynamisk såvel levevilkårene på øerne som den generelle situation på øerne og som landdistriktsminister ligger det mig naturligvis meget på sinde at der fortsat er mulighed for udvikling på vores danske småøer derfor vil jeg også nævne lag indsatsen som herre flemming damgaard larsen ved fra vores samråd i går

videreført lag indsatsen for de syv og tyve småøer

med mulighed for egen koordinator

at sikre et forhøjet tilskud

giver faktisk også via mit ministeriums landdistriktspulje hvert år penge lige præcis de syv og tyve småøer for vi ved godt at de har helt særlige vilkår støtten gives til gode levevilkår og udvikling af erhverv

blandt de mange projekter vil jeg godt fremhæve et projekt som

sammenslutningen af danske småøer aktuelt gennemfører

en øambassadør som ansættes til at fremme markedsføringen af småøernes helt særlige fortrin samt

til småøernes kommuner

er bare det interessante ved det at de penge jo slet

skulle gå til at nedsætte fragttaksterne til nul kroner

det er kun sket to steder i landet ud af de nitten kommuner det handler om

ske en nedsættelse af billetprisen i skuldersæsonen altså i april måned og i september måned for at tiltrække flere turister til småøerne

i kommunerne som har de her småøer det vil sige at de tretten af de

til det formål som de er givet til det er bare et eksempel på

siger noget med nogle fine ord om målsætninger og

i et skriftligt spørgsmål har ministeren jo svaret mig at de danske småøer

sammenlignet med det tidligere program

hvor der er en ambition om et danmark der står sammen

ministeren også sikrer at der er nogle større ambitioner for småøerne frem mod år totusinde

vi har sikret at billetprisen kan holdes i ro og det skete jo

kommet i kraft af at småøerne inden for kommunegrænsen

jeg er godt bekendt med at der har været nogle landevejsmodeller og andet men jeg har ikke set at andre har spillet ud med at man vil give mere i tilskud

ordningen for småøerne at det er en rigtig vigtig ordning og derfor har jeg også prioriteret vores småøer helt særligt

er klart at når beløbet er skåret lidt ned samtidig med at vi så fastholder det her beløb til lagen så de lokale aktionsgrupper

tilgodeser dem med ekstra tredive procent i

at vi har gjort meget vi betragter dem som en kommune og det betyder at de kan bevare det nuværende tilskud så vi er godt på vej også i fremtiden og øfærgetilskuddet er jo givet

tanker om at fjerne det kommunale selvstyre det ved

vi har givet hvad vi regner med at vores finanslov og en ansvarlig økonomisk politik kan bære

en bedre udligningsordning flere penge til færgerne og sikring af at vi nu bruger østøtten og lag støtten på en målrettet måde så vi tilgodeser øerne men jeg savner at

med hensyn til at få samme vilkår

en turismeindsats i gang der vil tilgodese vores småøer vi er ved at kortlægge hele øturismen og forventer at komme med et udspil om det når vi når udgangen af det her år vi kortlægger det nu

i modsætning til den tidligere regering

det bare handlede om at prioritere uden at

var der et femsjettedeles flertal i folketinget

ikke behov for at afholde folkeafstemning dansk folkeparti stemte senest i to tusind og seks for suverænitetsafgivelsen i folketinget det er imidlertid en misforståelse at vi i forbindelse med patentreformen afgiver suverænitet til

patentdomstolen oprettes ved en mellemstatslig aftale det er ikke en eu domstol og det er det er derfor heller ikke eu som danmark afgiver suverænitet til jeg kan derfor forsikre spørgeren om at et dansk ja ikke medfører udvidelse af den gældende eu ret med aftalen om en patentdomstol afgiver danmark alene suverænitet i det omfang der følger af den mellemstatslige aftale hvis man på et senere tidspunkt

måtte ønske at udvide patentdomstolens kompetenceområde ville det kræve en ny mellemstatslig aftale

i så fald blive vurderet om danmarks deltagelse i en sådan ny aftale ville indebære afgivelse af

et nyt lovforslag som skulle vedtages i folketinget ganske som det aktuelle

ikke findes et femsjettedeles flertal vil det blive nødvendigt med en folkeafstemning

på patentdomstolsområdet er i tvivl

stille spørgsmål til eu domstolen og så

vi har jo set før i forbindelse med eu domstolen at der er ting der bliver ændret ting som vi ikke troede

som så bliver ændret det er faktisk derfor jeg spørger så selv om aftalen er mellemstatslig

har eu domstolen trods alt en plads

svar er jo meget klart kan man sige der bliver kun afgivet den suverænitet

det håber jeg så er rigtigt men det er også derfor jeg beder om ministerens garanti for at det er som det er

jeg har lidt svært ved at se hvordan eu domstolen kommer ind i billedet

at se lige præcis hvor det skulle være henne men

ikke her at eu domstolen får nogen som helst kompetencer til at gå ind og vurdere eller fortolke

domstolen får

mellemstatsligt

for natur og miljø

nuværende tidspunkt antages ikke at være etableret

halvtredstusind og ned til femogtyvetusind ha der vil forsvinde men det betyder ikke at regeringen har sænket sit ambitionsniveau på natur og miljøområdet miljømålene står fast og skal stadig nås det er der ikke rokket ved

er selvfølgelig en opgave jeg vil tage særligt ansvar for samtidig er det klart at miljøregulering skal kunne administreres i praksis

vi ændrer randzoneloven vi har konstateret at randzoneloven førte til alt for meget bøvl som ingen kunne være tjent med hverken landmænd eller myndigheder så der skulle findes en løsning på det under alle omstændigheder nu har vi afgrænset randzonerne til de vandløb og søer som i forvejen er beskyttet efter anden lovgivning og det tror vi på er et rigtig godt udgangspunkt for at bevare randzonerne som gør meget godt

ingen balance i og der ligger jo ingen plan for hvad der skal erstatte randzonerne der ligger ingen plan for hvordan man vil opnå den reduktion i kvælstofudledning som ville have været konsekvensen hvis man havde stået fast på de initiativer som var vedtaget og det er vel kernen i det her

har noget bud på hvornår der skal komme

en manko men at vi samtidig siger at

og derfor skal vi også kompensere

ved hjælp af andre instrumenter og det er selvfølgelig et ansvar som jeg tager på mig

er sket det som jørn jespersen advarede imod nemlig at man lavede ensidige løsninger hvor man udelukkende tilgodeså landbrugets indtjening på bekostning af natur og miljø

det man har gjort med den her aftale men hvis ministeren er enig med mig i det der er sket med den her aftale og at vi kommer til at snakke om kompensation for det og genopretning og så videre under næste spørgsmål

set ikke mere at spørge om i forhold til den

problemer både for myndighederne og for landmændene og med at få

en ordentlig kompensationsordning strikket sammen sådan at

og hvordan der skal udbetales kompensation det synes jeg er ordentligt at man gør som regering

at vi jo også har sagt meget tydeligt at det her

behov for yderligere initiativer i forhold til kvælstof

af vk regeringen fordi man sagde at det var en rigtig effektiv metode og at den var billig for landbruget og på alle måder

står vi vel bare tilbage med den beklagelige kendsgerning at på trods af at man arbejdede på at få det her gennemført i rigtig lang tid

i reduktionen af kvælstof men det er selvfølgelig helt afgørende for mig og for regeringen at vi har en lov som kan administreres og

at skulle dokumentere hvordan kompensationen foregår det skal der selvfølgelig være styr på

knap syv hundrede million kroner til

indsatsen i vandløbene jeg ser meget frem til

det bliver vigtige input til de kommende vandområdeplaner for to tusind og seksten til en og tyve derudover vil jeg senere i år lancere naturplan danmark den bliver en ny samlet langsigtet naturpolitisk planlægnings og prioriteringsramme for naturen i

at skabe bedre og mere sammenhængende natur et andet indsatsområde vil have fokus på hvordan vi sikrer biodiversiteten i den danske natur

snart kan få naturfonden ud at arbejde når der er fundet den rigtige model for fonden det vil give et vigtigt bidrag

natur herudover har jeg planer om yderligere opfølgning på natur og landbrugskommissionens anbefalinger og dermed jo også

balance som natur og landbrugskommissionen netop slår an an nogle ting kan gennemføres på den korte bane og andre ting som for eksempel målrettet regulering af landbruget tager længere tid at udvikle men jeg

om at forbedre vilkårene for alle hovedtyper af natur åbent land skov og hav der kommer et nyt nationalt skovprogram som blandt andet vil sigte på at målrette indsatsen for en bedre

nye naturplaner og vandområdeplaner for den næste seks årige planperiode som det

svaret på et tidligere spørgsmål i dag redegjort for at

og miljømanko som følge af den netop indgåede vækstplan

og min forventning er at den manko indhentes

aftaler som regeringen har indgået med

partier i folketinget men jeg har sådan et enkelt konkret spørgsmål det er jo sådan nu at man får et øget kvælstof og

af at man reducerer arealet for randzoner

kan ministeren løfte sløret for hvornår

med at kigge på den her metode til genberegning af

overvejelserne om hvad det fremadrettede indsatsbehov vil være

har nået de ni tusind t som man ifølge den tidligere regerings og

skal forstyrre ministeriet i deres beregningsarbejde det kan være nyttigt nok men jeg ville jo være mere glad hvis

bud på hvad man konkret havde tænkt sig at gøre for at reducere kvælstof og fosforudledningen

i øjeblikket er i gang med at genberegne hvad

samlede indsatsbehov er fremadrettet fra to tusind og seksten og frem i forbindelse med at vi skal sende andengenerationsvandplanerne i høring i år og der synes jeg det er ordentligt

tager den her manko ind i det regnestykke hvad det fremadrettede indsatsbehov

og at vi på den baggrund tilrettelægger indsatsen i andengenerationsvandplanerne

så vidt angår det kvælstofreduktionsbehov

tror jeg der vil mene at det reduktionsbehov vil være nul og derfor er det også min klare forventning at vi skal have

få en ny regering på det her område er at fra at have en vk regering der sagde man skulle nå ni tusind

men som dog har et ambitionsniveau om til gengæld at nå noget mere

kvælstofreduktionen i første generation nogle mener vi er i mål og det er jo så derfor de ønsker

sende de nye vandplaner i høring og der mener jeg det er helt naturligt at vi lader den manko der nu er opstået indgå i

den genberegning der skal finde sted i løbet af i år år